i dag er der følgende anmeldelser ministeren for børn undervisning og ligestilling lovforslag nummer

uddannelses og forskningsministeren

omdelt og redegørelsen vil fremgå af folketingstidendedk redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den nittende januar totusinde

stemmes om samtykke men vi tager ordførertalerne først og jeg skal lige sige

bort fra de demokratiske spilleregler som vi ellers har vedtaget i fællesskab og det er jo ved at blive en vane det synes jeg godt nok er dybt dybt uheldigt dels fordi det er en

sikring af kvaliteten i vores lovgivning at der faktisk er ordentlig tid til at stille spørgsmål og få input udefra dels fordi

bliver nødt til rent faktisk at give mulighed for at civilsamfundet kan komme med deres holdning til den lovgivning som vi behandler det kan man ikke

på den her måde så vil jeg slutte af med at sige at det oven i købet er en meget vidtgående lovgivning

transportøransvaret hvor en lang række spørgsmål endnu ikke er besvaret

at acceptere at denne paskontrol foregår inde i deres tog og samtidig siger det tyske politi

acceptere at paskontrollen foregår på de tyske perroner så hvor skal denne kontrol foregå det er bare ét ud af mange spørgsmål som vi ikke kender svaret på alligevel har flertallet tænkt sig at haste lovgivningen igennem jeg synes det er er

folk fra mellemøsten og afrika vandrer til europa og til danmark der er det simpelt hen nødvendigt at vi reagerer der er en tendens til at vi her i huset hele tiden er sådan lidt bagefter

med situationen og hvis det er at svenskerne gør alvor af deres planer om at indføre endnu mere grænsekontrol så er det også nødvendigt at vi kan gøre det fra dansk side vi kan godt forstå at der kan være nogle dsb medarbejdere og andre som synes

hvis det her lovforslag bliver vedtaget forventer vi også at man lever

derfor kan vi selvfølgelig støtte at det bliver hastebehandlet og vi opfordrer i øvrigt regeringen til at indføre

sideløbende kunne kunne fremsættes et ordinært forslag så det kunne blive behandlet ordinært men det er blevet afvist af ministeren jeg synes det er rigtig rigtig problematisk og jeg synes faktisk ikke vi kan være det bekendt vi burde kunne behandle lovforslagene

ordinære høringsperiode også i den situation som vi står i nu tak for

for at gå i dialog med de operatører

svenskerne som jo er grunden til at vi skulle haste af sted

lovgivningsproces hvor man får tid til at gå i dialog med de operatører der pludselig står med hele ansvaret

ikke selv vil tage opgaven på sig det er under al

med at det er absolut nødvendigt

set også det er i det her tilfælde jeg kunne forstå på en af kritikerne at vi skulle en normal høringsproces har i overvejet hvornår loven så ville kunne træde

og hvad det ville have af konsekvenser hvis svenskerne indførte en id kontrol som ville betyde at der hobede sig mennesker op på færgelejet i helsingør og i københavns lufthavn ved den sidste station inden sverige i den her særlige situation mener jeg der er ret god grund til at hastebehandle det her lovforslag det har vores opbakning jeg kan også meddele at vi støtter ændringsforslaget fra

en ordentlig lovbehandling hvor man havde haft ordentlig tid til at gå i dialog med de parter der er så meget klogere end de mennesker der sidder inde i den her folketingssal det vil man ikke man vil først gøre det om to år og dermed får vi ikke lov til at lovbehandle ordentligt der er så mange

socialdemokraternes ordfører stillede selv en masse af dem i sin egen tale og sagde at uanset

til svenskerne er svenskerne er stadig i tvivl

vil gøre ved dsb der siger at uanset hvad

hvis det her lovforslag går igennem fordi både svenskerne og danskerne så muligvis vil have den her regel tyskerne siger nej til det her vi har ikke haft mulighed for at have en god dialog med dem der ved noget om det her det er altså under al kritik at vi ikke har bedre tid og at vi ikke får bedre tid i fremtiden

er der flere der ønsker at afgive stemme

så er afstemningen

så slutter jeg afstemningen

der ønsker at afgive stemme

til at være tilfældet så jeg slutter afstemningen

stemte nul for

eller nul forslaget

ordførerrunde så tager vi johanne schmidt nielsen

gode grunde til at man skal have ordentlig tid når man skal vedtage

om kvalitet det kunne

der var nogle indsigelser fra

relevante at overveje og man kan sige lige præcis i i det her

i allerhøjeste grad har været indsigelser ikke mindst fra for eksempel dsb som skal udføre det her og som siger jamen hvordan skal vi gøre

også om folkestyret en del af folkestyret er vel netop at man giver plads og tid og mulighed for at civilsamfundet kan inddrages når vi gennemfører ny lovgivning

når man haster lovgivningen igennem på den her måde giver man ualmindelig lille mulighed for at civilsamfundet kan inddrages jeg synes det er

urimeligt og jeg synes det er ærgerligt hvis den praksis får lov til at udvikle sig

at de der demokratiske spilleregler

fornuftige at overholde til selve indholdet

som nu skal have deres pas deres visum kontrolleret

som ikke har nogen forudsætninger for at kontrollere om et pas for eksempel er i orden eller ej og om et visum er i orden eller ej og jeg kan forstå at hvis man bliver afvist i

kan rejse ind i i danmark så er dem man skal klage til

at placere rejsende mennesker i og jeg vil sige mon ikke det vil være sådan at medarbejdere som er i tvivl om om et stykke papir er i orden eller ej vil afvise den rejsende fordi virksomheden altså arbejdsgiveren jo får en bøde hvis man kommer til at tage nogen med ind på dansk jord som ikke har papirerne i orden for det andet synes jeg faktisk det er urimeligt over for personalet

dsb det er jo altså også noget af det

alle de andre virksomheder har påpeget i de høringssvar de har nået at sende ind

må man jo beslutte det men så må man lade myndighederne stå for det lade politiet stå for det

jeg gerne vil påpege er at der

som ingen aner hvordan skal føres ud i livet

før toget eller bussen eller færgen

danske dsb medarbejdere

skal stå på tyske perroner og kontrollere pas det har de ikke bemyndigelse til jeg har stillet en lang række spørgsmål til ministeren om lige præcis det

at lovforslaget rent praktisk skal føres ud i livet

som man ikke aner hvordan skal føres ud i livet

til sverige og man siger det her er en konsekvens af det svenske lovforslag svenskerne har jo faktisk lige udskudt

fordi de siger vi bliver da nødt til at gå i dialog med de der transportører når vi pålægger dem så stor en opgave

folkestyre over for vores demokratiske spilleregler og dem synes jeg man skal respektere uanset om man er enig eller uenig i den politik der føres

for de rejsende at lade tilfældige dsb medarbejdere og medarbejdere hos for eksempel scandlines som ikke er uddannet i at kontrollere pas

vidtgående en opgave og for det tredje det er ikke okay over for medarbejderne hos dsb medarbejderne

at løse den her opgave hvis man

det må i undskylde vi har valgt at slukke

men det er alle ordførere der udnytter deres taletid som faktisk er på ti minutter det var derfor der var lidt forvirring om om

aet det har jeg valgt at gøre men i kan være forberedt på

ind igen hvis ordførerne ikke udnytter deres ti minutters taletid

herre martin henriksen dansk folkeparti

allerede indført langt mere kontrol ved grænserne vel at mærke en kontrol som

myndighederne bemyndigelse til at afvise asylansøgere ved grænsen og dermed henvise dem til at søge asyl i det land de rejser ind i danmark

er der en risiko for at der vil ske en større ophobning af migranter og asylansøgere i danmark eksempelvis på københavns hovedbanegård men også andre steder i landet derfor er det utrolig vigtigt at ikke bare

og selv om det af flere opfattes som et vidtgående forslag ja så er det faktisk efter vores opfattelse et rimeligt svar på en meget vanskelig situation hvor hovedfokus bør være på at beskytte landet mod et udefrakommende pres et pres som kommer i form af en regulær folkevandring fra afrika og mellemøsten til europa og danmark der vil givetvis altid være nogle som slipper igennem men bliver dette

de ikke er i besiddelse af de korrekte id papirer i forhold til bedre beskyttelse af

og der skal komme mere patruljering i grænseområderne nu

inde til at regeringen går videre og det næste logiske skridt er mere kontrol og dermed et bedre indblik i hvem der søger mod danmark og ikke mindst bedre muligheder for at afvise migranter og potentielle asylansøgere vi

måske lidt naivt at tro det herinde men vi bør i fokusere på at vi i fællesskab skal sikre landet befolkningen forventer det og jeg mener faktisk at det er vores pligt når nu vi indtager de stillinger som vi indtager i henholdsvis regeringen og folketinget så opfordringen fra dansk folkeparti er klar lad os få mere kontrol ved grænserne

lovforslag til at sikre at personer uden adkomst til danmark så vidt det overhovedet er muligt nægtes adgang

og vi så helst en fast og permanent grænsekontrol

kontrollere pas bekymrer det slet ikke dansk folkeparti at man vedtager en lov som man ikke aner hvordan skal føres ud i livet

at

ingen ved hvad bliver til og er det ikke respektløst over for

tænker

andre efterlyser at vi gør

det ærlige svar så er et ærligt svar jo også at hvis forslaget bliver vedtaget er det op til transportørerne at tilrettelægge

hvordan man ønsker at at sikre at folk som de tager med til danmark har lovlig adkomst til danmark det er jo svaret det kan man jo gøre i det sekund

toget og man kan også gøre det i togene den praktiske udførelse af det er op til

ville det eneste fornuftige hvis man

besvarer spørgsmålet ganske udmærket svaret er jo at lovforslaget indebærer at ministeren kan beslutte at transportører i lighed med hvad der gælder ved indrejse fra et ikke schengenland kan pålægges strafansvar hvis de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum her til landet fra et andet schengenland hvis der er indført

faktisk har varslet at det kan blive nødvendigt fordi de naturligvis

ressourcer eller eller mulighed for at kontrollere det der ordføreren siger

kontrollere ved køb af billet

det bliver vel ikke nemt at kontrollere der

lade sig gøre eller i togene det har man ikke ressourcer til de situationer der opstår er dsbs personale ikke uddannet til og det her handler jo ikke bare om dsbs personale det handler om

er det virkelig ordførerens alvorlige mening at hvis den grænseoverskridende trafik med busser tog og færger må stå stille så må den stå stille

der kun kommer folk med som har lovlig adgang til danmark hvis ikke det sker der skal de finde en anden måde

selskab fra egypten eller tyrkiet eller et andet sted transporterer folk

det også deres ansvar at sørge for at de har lovlig adgang

dsb og andre til at tilrettelægge det på en måde så det ikke går i stå men men

at vi jo ikke kan lade være med at handle fordi der er nogen der siger at så risikerer man måske at togtrafikken går i stå for det ville være

se hvem det er der rejser det kan man jo ikke når man rejser med tog eller med bus som jeg siger

trække en billet i en automat på en banegård og så kan man stige på toget så det er

helt helt anden situation man sætter togtransportørerne dsb arriva

personale er ikke uddannet til det

kommunerne er enormt presset danmark er enormt presset på en lang række områder der er planer om at indføre endnu mere grænsekontrol ved den dansk svenske grænse med meget stor risiko for at så vil der ske en ophobning af migranter og asylansøgere i danmark og det kan vi simpelt hen ikke tillade os bare at stå

for hvor meget man kan gå ind over den enkeltes personlige grænse

en liter mælk og to brød til

også kontrollere papirer

også afvise folk ved indgangen til badeanstalterne

hvor vidt vil dansk folkeparti gå

eller anden grund er på flugt jeg synes det

ligne et eller andet hvor man går meget meget tæt på min personlige integritet og almindelige borgeres ret til selv

er meget alvorlig

og derfor ansætter vi dem som tjenestemænd tjenestemænd og kvinder fordi de har en særlig ansættelse og

almindelige arbejdere til det her

at man skal gøre sit arbejde så godt man kan men man kan ikke blive pålagt myndighedsopgaver hvor langt kan det gå skal de også bære våben eller hvor langt vil

havde vi fast og permanent grænsekontrol i danmark så havde vi jo myndighedspersoner også på togene der sørgede for at kontrollere det her det er der så ikke

på nuværende tidspunkt mulighed for at komme igennem

i finanslovsforhandlingerne har fået igennem at der skal mere patruljering i grænseområderne som en myndighedsopgave og vi betragter det her

som endnu et skridt i den rigtige retning jeg ved godt at det er et skridt væk fra det enhedslisten vil

et skridt i retning af hvad dansk folkeparti vil omend

set også taget til os og lyttet til vi er så uenige om hvornår den skal komme

medarbejdere som kan blive stillet i en vanskelig situation

svaret til dem er at ja vi kan godt se at det

hensigtsmæssige måde at gøre det på men altså ikke desto mindre i den situation som danmark står i på nuværende tidspunkt

jo bede personen om at forlade toget hvis personen ikke

kontrol der sikrer at dem der kommer ind i danmark er dem der faktisk har

og og så siger ordføreren at hvis der bliver problemer

der står de på tysk grund og vi ved jo ikke noget som helst om om de tyske myndigheder vil bistå

at

og så har jeg fuld forståelse for at der er nogle der mener

det nødvendigt alternativet er

beslutte der er nogle særlige regler om kvalificeret flertal for

en hastebehandling og det har vi vedtaget her i folketinget i dag der er det nødvendige kvalificerede flertal til at

hvis ikke tingene går stærkt hvis ikke vi får det her på plads så risikerer vi at stå i en fuldstændig umulig situation som får alle de bekymringer vi har om

hastebehandling det er ikke af lyst det er af nød og det er bestemt ikke noget som vi har tænkt os

skal blive en vane med hensyn til transportøransvar er der forståeligt en række transportører som har udtrykt at de er meget bekymrede

i det indre marked i vores schengensamarbejde at det at indføre grænsekontrol er noget der ligger så langt tilbage i vores

at at vi knap nok kan forestille os hvordan det skal kunne lade sig gøre vi har i dag

øresundsregionen fået det som vi har været mange der har drømt om

en situation hvor det i dag er lige så nemt lige så hurtigt at komme fra københavn til malmø som det er at komme fra københavn til roskilde det har været med til

medarbejdere fra sverige arbejder i danske butikker og i dansk erhvervsliv det hele taget man kan jo ikke gå ind i magasin uden at støde på en svensker

på samme måde er der også rigtig mange danskere der

alt det som har taget år og som har kostet milliarder at at få bygget

fra dansk side også kan blive nødt til at

tiltag som et transportøransvar

øgede besværligheder med at komme hen over grænsen det er fordi alternativet er værre og det var ikke partiet jeg mente det var alternativet til

den nuværende situation så vi gør ikke det her af lyst vi gør det af nød

bekymring der er hos transportører for hvordan de skal løse den her opgave vi kan sagtens forstå

en opgave man helst havde været foruden jeg kom til lidt

en avis at sige noget i retning af at nu er det her jo ikke

jo trods alt heller ikke jeg er sikker på man kan finde løsninger men jeg tror bare ikke vi skal bilde os ind at vi der sidder herinde i denne sal er de bedste til at finde de konkrete praktiske løsninger på nogle konkrete praktiske udfordringer det er løsninger som på en eller en måde må komme undervejs

der er ganske rigtigt udfordringer fordi vi står i en ny situation som vi ikke

os selv på hvorfor

det skyldes jo nogle beslutninger der ikke træffes inde i dette folketing men som træffes i stockholm

hvis svenskerne beslutter sig for at indføre et transportøransvar og mere eller mindre lukke

vi nødt til at indføre noget tilsvarende først og fremmest

ved den dansk tyske grænse men vi er nødt til at komme med at svar så det er en ulykkelig situation men det er en ulykkelig situation som

vi er blevet påført udefra af nogle beslutninger i sverige

en beslutning om at invitere stort set hele mellemøsten

til sverige hvis man var interesseret i det og når så svenskerne siden er ved at bryde sammen og siger at

udfordringerne og problemerne til danmark

er en situation vi er blevet bragt i på grund af nogle beslutninger truffet andre steder

det noget vi gør fordi det ville være uansvarligt ikke at handle

det er derfor at man også når vi taler om transport fra et ikkeschengenland til et schengenland har et transportøransvar

grunden til at det også vil være nødvendigt i danmark

nået frem til så det er jo ikke så underligt at

har ført en forskellig politik på området står vist klart for enhver og

er jo også noget svenskerne ikke har forspildt en lejlighed til at gøre

hvorfor venstre ikke stemmer for det ændringsforslag der er stillet som går ud på at vi om tre måneder genbehandler lovforslaget her i folketingssalen og hvis det så

højde for det det giver samtidig mulighed for at få en

samtalet med transportørerne og så videre når ordføreren nu så bemærkelsesværdigt og befriende klart siger

ikke første gang det er sket i danmarkshistorien det sker ofte for eksempel

fire fem uger på at træffe sådan en beslutning og

en lærerkonflikt der skulle gribes ind i

det sker når der er ting som har en hastende karakter og det her har en hastende karakter og det det er

vi vedtager det i hast men nej det er da ikke noget der på nogen måde skal udvikle sig til en vane det ville i så fald være en meget meget dårlig vane

til en revisionsklausul er der jo netop kommet et ændringsforslag fra ministeren om en revisionsklausul sådan

om der er behov for at ændre

da lovgivningen jo ikke vedrører hvordan transportøransvaret skal udføres

i øvrigt ikke blive løst ved en ændret lovgivning

et forslag som handler om at have sådan en klausul og på det tidspunkt skal man så genbehandle

og nok lang tid til altså

en meget kompliceret lovgivning om nogle ændringer i grundskyldsberegningen som skulle hastes igennem med en høringsfrist på

jeg ikke var i orden så nej udgangspunktet er naturligvis at ting skal tage den tid som ting bør tage men når der er en hastende situation som der er lige nu så er det altså også nødvendigt at vi laver en

om rammerne som giver de lokale aktører mulighed for at finde ud af hvordan de skal gebærde sig

et hav af uklarheder så jeg har uendelig svært ved

forstå hvorfor ordførerens parti ikke kan stemme for

har foreslået og at man vil vente helt til

overdreven tro på at vi herinde i folketinget

er eksperter i ufattelig mange ting

hvis vi nu bare sætter os ned og bruger et par uger på at finde ud af om kontrollen skal foregå

på perronen og hvilken uddannelse en

vil alle problemer nok blive løst nu er det jo sådan at der løses rigtig rigtig mange problemer hver dag ved en dialog mellem myndigheder

og hvis det endelig er nødvendigt at lave vejledninger og bekendtgørelser

tro på at vi herinde kan løse alle mulige praktiske problemer ude i virkeligheden der tror jeg

ud igen hvis de ikke har de rette papirer det er vel ok at vi herinde fra folketinget trods alt bliver noget tydelige

hvordan rammerne er fastlagt og så synes jeg jo at det er lidt interessant at

ordføreren siger at vi bare kan vente til to tusind og atten for

er jo ikke sikkert hvornår det kommer i gang og så er der i hvert fald god tid til

at finde ud af hvilke problemstillinger der er så haster det altså ikke mere end det jager og så synes jeg måske godt vi kunne

skal træde i kraft inden svenskerne indfører noget tilsvarende og indtil for

ganske kort tid siden meddelte svenskerne at det skulle træde i kraft den enogtyvende december det er altså lige om lidt og jeg vil ikke tage ansvaret for at københavns hovedbanegård sander

nødt til at forholde os til en akut situation ved at behandle

ikke bekymret for at det vi er i gang med lige nu egentlig bare

i stedet for at finde en holdbar løsning og at det her altså er en lidt let symptombehandling på et større problem som der egentlig hellere

løse i stedet for at stå her

det vi kommer til at se er jo ikke en løsning det er bare

videre og kan lukke øjnene og så kan det næste land gøre det samme

holder os for øjne ører og mund og så har vi

når der er en rigtig god grund til det og den rigtig gode grund til det

da korrekt at det her da ikke

nogle helt andre ting der skal til ikke mindst

hvor vi har en islamisk stat som jo

og med hensyn til det europæiske samarbejde er det da også evident at der er nogle ting som kunne gøres meget bedre

bare sætte os ned og vente på at vi får løst de store problemer og så i mellemtiden bare se at vi får en masse problemer i danmark som vi kunne undgå ved rettidig omhu og som vi kan undgå ved at indføre

blandt andet transportøransvar hvis svenskerne gør noget

smide de her folk hen hvad er det vi skal gøre når de begynder at

lave lave illegal indtrængen i danmark fordi de ikke kan komme med tog og bus skal vi også til at se gummibåde ved sydfyn skal vi skal vi se folk der løber over markerne altså

vi er her for at træffe nogle vanskelige løsninger nogle løsninger hvor du kan

er nogle problemer forbundet med det ene at der er nogle problemer forbundet med det andet det ene løser ikke alle problemer

det gør det andet sådan set heller ikke og så skal man vægte

løser flest problemer hvad der skaber færrest ulemper

det er jo den situation vi står i hvor vi er nødt til at træffe nogle beslutninger som vi helst havde været fri for at skulle træffe men som vi bliver nødt til at træffe fordi

er det et praktisk problem at operatørerne kan blive udsat for at begå ulovligheder enten i tyskland i sverige eller

hvordan de griber opgaven an det synes jeg er mere end et praktisk problem som det faktisk er lovgivers ansvar

at operatørerne skal bedes om at begå

der skal gå to år og så kan det godt være at alting ramler men vi sidder bare

udviklingen løbende jeg havde nær sagt dag for dag og kommer med de initiativer der er nødvendige i takt med at de initiativer bliver nødvendige

jo

ikke at gøre noget vi er nødt til at gøre noget og det er trods alt ikke anderledes

de transportører der i dag transporterer passagerer fra et ikke schengenland

schengenland der er også øgede

jeg har respekt for jeres meget grundige udvalgsarbejde som jeg har oplevet også i forbindelse med lovbehandlingen af det her lovforslag

at slå automatpiloten til og at det bliver en vane at hastebehandle lovforslag jeg

arbejdet som folkevalgt meget seriøst men vi har jo alle sammen en vægt inden i os hvor vi i den ene skål lægger det der taler for et lovforslag og i den anden lægger det der taler imod jeg anerkender fuldt ud at der ligger ting i vægtskålen der taler imod og det er så det debatten kommer til at handle om

der taler for at vi vedtager det her lovforslag der ankommer i dag en hundrede og halvtreds asylansøgere om dagen til danmark

kommunerne endnu hovedparten er jo i asylcentrene i gang med at få behandlet deres sag alene det pres der er på kommunerne nu får borgmestre i det her land til at råbe vagt i gevær allerede nu

jo konsekvenser for den offentlige økonomi i to tusind og seksten

konsekvenser for hvor stor den danske velfærdsstat kan være og hvad den kan udvikle sig til alt det vi holder af hvis svenskerne

betyder det så vidt jeg er orienteret at otte ud af ti af dem der i dag ankommer til sverige slet ikke vil komme ind i landet de vil stoppe i danmark det ligger i den anden vægtskål at de vil stå

de vil stå ude på det sidste stop i københavns lufthavn og vil være danmarks ansvar med de kulturelle og økonomiske udfordringer det giver vores land

når vi nu på et tidspunkt er færdige med debatten om alle de relevante indvendinger

den praktiske implementering af den her lovgivning som jeg synes er relevante

på jeres egen vægtskål og overvejer

undtagen vores parti løber fra ansvaret når det gælder er det virkelig det signal vi ønsker at sende at det skal være regeringen og deres parlamentariske grundlag og så kun socialdemokraterne der tager ansvaret når det gælder

ikke være rigtigt

godt anbefale virkelig at gå i gruppe

op om vores ændringsforslag om at genbehandle

er en række spørgsmål som der ikke er kommet svar på

vidtgående konsekvenser for medarbejderne for eksempel

interesseret sig for lønmodtagernes vilkår i danmark her er virkelig nogle lønmodtagere som kommer til at stå i voldsomme problemer og som er meget bekymrede for det her lovforslag ville det mest ordentlige blandt andet af hensyn til de medarbejdere som er

ikke være at sige om tre måneder genbehandler vi

og jeg er glad for at ministeren på baggrund af den debat der har været

hvis der er noget lovgivningsmæssigt som i løbet af de næste to år er helt åbenlyst åndssvagt så får vi jo en politisk diskussion af det som

ændre lovgivning som helt åbenlyst er åndssvag hvis der er noget i implementeringen af loven altså i myndighedernes udøvelse af den lovgivning vi har vedtaget som er åbenlyst åndssvagt

og med så voldsomme konsekvenser både for de rejsende og for medarbejderne at det er rimeligt at

hvor svenskerne havde planlagt id kontrol fra den enogtyvende december

er det så det afgørende i afvejningen af alt hvad der taler for og imod det her lovforslag der gør at enhedslisten ikke kan bakke det op

lidt skuffende at det er det signal den venstre side af folketingssalen

går igennem for alternativet er jo at danmark bliver endestation for flygtninge og migrantstrømmene op igennem europa og at det vil have konsekvenser både kulturelt for vores samfund og for vores velfærdsstat og sammenhængskraft og økonomisk for muligheden for at finansiere det samfund vi holder af så i den afvejning jeg ikke det mindste i tvivl det er slet ikke

er

der en

at tage ansvar for retssikkerheden for at der faktisk ikke er nogen akut situation og at vi godt kan tage den tid der er nødvendig for at snakke med fagforeningerne om

skal forholde os til liv ære og velfærd når de her chauffører og alle de andre skal have en myndighedsopgave det er jo ikke ligegyldigt

i finder på i januar måned i februar måned i marts måned at man ser stort på retssikkerheden hvornår er det også

ned med de faglige organisationer og diskutere hvordan den her lov konkret skal implementeres

haft en socialdemokratisk ledet regering

ansvar det er vi meget store tilhængere af i radikale venstre det har vi gjort sammen med ordførerens parti

balanceret politik hvor vi tog ansvar for

af end politikerne og

operatørerne for man

skal løse og man kan ikke redegøre for

ansvar for den her hasteopgave det mener vi bør være en myndighedsopgave når man ikke har klarhed over

hvorfor kan ordførerens parti ikke være med til at gennemføre en tre månedersrevisionsklausul der vil gøre det muligt at

revisionsparagraf vi kan ikke støtte at der skal være en efter tre måneder fordi det vil blive til

vi ønsker at den her lov skal bringes til at fungere og at ministeren

fremlægge en revideret

til loven på baggrund af de praktiske erfaringer

og som vi ikke ville have allerede den første april

ikke har papirerne i orden det vil sige at vi skubber aben videre til alle vores nabolande det er noget af det der indgår i min vægtskål

er kritisk over for det her lovforslag er at vi pålægger nogle transportører ansvaret

ordentlig gennemarbejdet det er det der indgår i min vægtskål

befolkning jeg ville skamme mig hvis vi modtog mindre end en procent af europas flygtninge

jeg er orienteret tilfældet jeg mener

skamme os men jeg mener at vi skulle skamme os over for den danske befolkning hvis vi

jeg synes det er bekymrende at vi her vedtager lovgivning

de mange kritikpunkter der er kommet fra transportørerne jeg synes at vi hvis vi vælger at lukke grænserne midlertidigt og indføre et transportøransvar

med velberåd hu her i folketinget kunne tage os tid til at sagsbehandle ordentligt

det vil sådan en revisionsklausul

grænser til at føre skræmmekampagne jeg vil sige jeg håber du har ret jeg håber virkelig

ordføreren har ret men

skræmmekampagne hvis du ser på

undskyld hvis ordføreren ser på de asyltal der både har været i tyskland

det mest realistiske scenarie for det danske asyltal i tilfælde af id kontrol på øresundsbroen og helsingørfærgen vil være en mangedobling af det danske

hvordan søger man nu asyl i danmark man kan ikke komme over grænsen hvis man ikke har gyldigt visum eller rejsepapirer det vil sige at man illegalt

komme til at se gummibåde på ærø eller hvad eller skal folk løbe hen over markerne for at komme til danmark og søge asyl for man kan jo ikke søge asyl hos en dsb medarbejder det gør man hos en myndighedsperson der først står på den danske side af grænsen og

og søger asyl på den baggrund er ikke nogen grund til at antage at tallet

begreb vi har over for det velfærdssamfund vi har her i danmark

været og er fortsat udfordret økonomisk og kulturelt og det ville være det endnu mere

en situation hvor den indre sikkerhed i danmark var truet for det ville kun være i

en situation at ministeren i henhold til schengenreglerne

de partier jeg henvendte mig til i min ordførertale at være lidt mere forsigtig med bare at slynge om sig med hvorvidt vi bryder konventioner og menneskerettigheder for jeg mener det forpester debatten at vi

konkrete tilfælde her er der foretaget juridiske vurderinger i ministeriet af hvorvidt vi bryder

andet

med at så må folk blive i padborg

samtlige partier her i folketinget har forståelse for at regeringen gerne vil kunne regere i en situation hvor der kommer flere flygtninge til landet end det nuværende myndighedsberedskab kan håndtere

ville kunne få et relativt konstruktivt bredt samarbejde hvis regeringen og støttepartierne til det her forslag var indstillet på at have et sådant samarbejde men nu hastebehandler vi altså i stedet for et lovforslag som i min optik må anses for at være meget vidtgående og som efterlader os med rigtig meget uvished

hvordan det skal implementeres i praksis og hvad effekten vil være derfor håber jeg også på at ministeren vil gå på talerstolen og forsøge at besvare nogle af de her spørgsmål som også er dukket op i dag så vi kan få noget mere klarhed over hvad det her lovforslag vil få af betydning i praksis vi giver jo med den her lov udlændingeministeren mulighed for at pålægge private transportvirksomheder strafansvar for at sikre at de firmaer foretager kontrol af rejsendes pas og visum

er for sent at gøre det ved ankomsten til danmark

at lave myndighedskontrol på udenlandsk grund det vil altså sige at vi kan stå i en situation hvor ministeren ved lov påbyder private firmaer at bryde loven i udlandet og kan det virkelig være rigtigt

eller stewarden på en færge skal sættes i stand til at kontrollere ægtheden af forskellige rejsedokumenter vel at mærke under strafansvar

opgave at afvise flygtninge og nægte dem adgang til danmark for eksempel på mistanke om forfalskede dokumenter og hvis det ikke korrekt at de her dokumenter er forfalskede hvor er det så at den pågældende person kan søge tilbage for

at få lov til at rejse ind i danmark hvis dsb skal til at udføre paskontrol på banegården i flensborg

myndigheder så sikre sig at dsb kan få assistance til at udføre opgaven fra udenlandske myndigheder hvis det bliver nødvendigt hvis der opstår enorme kødannelser

og hjælper dsb med en opgave som ifølge de tyske myndigheder er ulovlig

sikre at transportvirksomheden ikke lider alvorlige økonomiske tab som følge af lovgivningen det må forventes at personalet skal uddannes til opgaven

der skal ansættes mere personale til at håndtere opgaven dertil kommer at kravet kan medføre endog store forsinkelser og alvorlige udfordringer med at opretholde et tilfredsstillende produkt alt sammen kan meget vel give store økonomiske tab tab vil man kompensere de private virksomheder for både direkte økonomiske udgifter og indirekte økonomiske tab det er nogle af de mange relevante spørgsmål som transportvirksomhederne selv har påpeget i de høringssvar vi har nået at

så til vægtskålen som blev omtalt tidligere her fra talerstolen det bekymrer mig at de danske myndigheder skal til at håndtere en situation hvor vi hermetisk lukker grænserne for flygtninge som vi skubber rundt mellem landene i europa fordi ingen ønsker at påtage sig et ansvar hvis den her lov sættes i effekt afviser vi i praksis alle flygtninge medmindre de søger asyl ved grænsen eller medmindre de har et gyldigt visum og hvem skal de søge asyl over for dsb personalet

hvordan myndighederne i danmark har planlagt at håndtere kontrollen med flygtninge som er kommet illegalt ind i landet

de sejler over de danske farvande i for eksempel gummibåde og kommer ulovligt til danmark hvad gør vi for eksempel med flygtninge som forsøger sig i båd over femern bælt tvinger vi dem tilbage til tyskland eller tager vi dem i land på dansk grund og sender dem tilbage hvis de ikke søger asyl ligger der planer for den slags

ved markerne og skovene ved den dansk tyske grænse eller hvordan har vi tænkt os at foretage kontrollen der

vi i alternativet imod at det her forslag nu med al sandsynlighed bliver hastet igennem og vi håber stadig væk at regeringen

bakke op om det ændringsforslag der er kommet

så vi kan få en ordentlig og grundig sagsbehandling af det her lovforslag

ophæve transportøransvaret i det hele taget

at man ikke kan søge asyl i danmark uanset hvor man befinder sig henne i verden og det må jo naturnødvendigt betyde at vi skal ophæve visumreglerne at vi skal kunne lade mennesker i syrien irak og andre steder

søge asyl i danmark det må jo også betyde at de skal have lov til at tage en

så de ikke skal ud på en farefuld færd med gummibåd og så videre

det alternativets alternative bud på hvordan

asylområdet og i og med at alternativet jo også

det til andre ordførere og jeg synes det må være

om alternativet generelt har det synspunkt at man skal udvide mulighederne

det kunne den danske regering også vælge at gøre

tre måneders revisionsklausul

nu regeringen gerne vil det men samtidig vil vi faktisk kunne

fra nogen af de ordførere der stemmer for på regeringen og støttepartierne ikke vil være med til det det ville betyde at de kunne gennemføre deres

for det de vil det synes jeg faktisk for os og mit parti er at gå rigtig rigtig langt alligevel vil regeringen og støttepartierne ikke være med

som både de mennesker der skal rejse hen over grænserne nogle gør

men også

som operatørerne skal sætte til

uden på nogen måde har forudsætningerne for det

ikke er blevet svaret på

operatørerne synes at få ansvar for

at de skal begå ulovligheder

danmark sverige eller tyskland for mig står

regeringen og støttepartierne med det her lovforslag ønsker at tørre ansvaret af på operatørerne for man vil ikke tage stilling til

skal fungere i praksis det er et praktisk problem må man forstå på venstres ordfører som operatørerne skal løse

som slet slet ikke er afklaret derfor mener vi i radikale venstre at det bør være et myndighedsansvar

eller medarbejder for en operatør når man bliver sat i den her situation

vi er rigtig ærgerlige over at regeringen ikke har villet imødekomme vores synes vi meget konstruktive og kompromissøgende

tre måneders revisionsklausul ind i lovforslaget så vi på linje med svenskerne kunne tage den dialog med operatørerne med dem der bliver sat til at udføre et så alvorligt

og så vi kunne få klarhed over retningslinjerne i den her lov

rigtig ked af at regeringen og støttepartierne ikke vil

er over hundrede siders høringssvar og jeg har sjældent set så mange høringssvar hvor en masse aktører

er de bange for at skulle levere og at det nærmest ikke kan lade sig gøre

lave en kvalificeret lovproces om tre måneder

en yderligere forklaring på hvorfor det lige præcis er to år vi anerkender

en alvorlig situation og derfor sagde jeg også i min

gentager det gerne at vi

være med til at diskutere midlertidig grænsekontrol men det bliver med myndighedspersonale vi tror ikke på at man kan sætte folk til at lave grænsekontrolsarbejde som ikke er en myndighed som ikke har en uddannelse som ikke har en klar instruks i hvad det er de skal gøre jeg bliver bekymret når jeg læser de høringssvar hvor flere af transportørerne lige fra dsb til færge tog og busselskaberne fortæller at de ikke har kompetencerne til at lave det arbejde man nu vil sætte dem til

ikke hvordan de skal gøre arbejdet og de ved sådan set ikke hvordan de her falske id eller visa de nu skal tjekke ser ud

ikke hvad de skal gøre hvis der lige pludselig opstår en alvorlig situation og hvis der er nogen der vil klage over deres afgørelser derude så ved de heller ikke hvor de skal sende de folk hen

til at komme til danmark fordi der er noget dsb personale eller noget andet personale der siger at de der papirer

hvem klager man så til hvor er retssikkerheden henne i det

mere bekymrende for mig som jeg også har diskuteret i dag altså den her arbejdersikkerhed når man udfører sit arbejde skal man være tryg men når mennesker er flygtet

en voldsom reaktion og hvor er arbejdernes sikkerhed så henne i det hvem går de til hvem har de et samarbejde med

ja det kan godt være at de

så er der det lovmæssige som jeg slet ikke synes der bliver svaret på og

her lov vil gøre at dsb kan komme i en situation hvor de vil begå lovbrud uanset hvad så bliver der sagt

svaret på

synes jeg bare det er voldsomt beklageligt at vi er nået dertil hvor vi nærmest bekæmper vores nabolande

et strammekapløb hvor man kan se ministre være ude og nærmest diskutere med vores svenske naboland

det ikke er i orden i stedet for at bruge krudtet på at finde nogle fælles løsninger det er så kortsigtet og det var sådan set også det socialdemokraterne

det her er godt nok en kortsigtet løsning

havde man haft tid til at diskutere hvordan man kunne sikre at det var myndighedspersonale

længere længere og længere ned

alle partier i folketinget sige

og trække en billet i en automat og stige direkte på toget

for debat her på folketingets talerstol så vil jeg selvfølgelig sige at når vi nu

transportøransvaret eller i hvert fald forhåbentlig får

er det jo fordi det kan blive nødvendigt for os

bruge et transportøransvar

det vil jo være i en situation hvor

københavns hovedbanegård

vil man kunne kunne benytte sig af transportøransvaret

set bare stille mig til rådighed hvis der er spørgsmål

en situation hvor der er indført grænsekontrol

vi skal indføre et transportøransvar

at vi kan blive nødsaget til at gøre gøre

lovforslag og beder om at få det til afstemning

og ja det er en hastelovgivning det

at gennemføre hastelovgivning men det kan jo være nødvendigt og jeg ser det som

så er det togkontrolløren som skal sige du kan ikke få asyl

så kunne vi da i hvert fald samle nogle af problemerne op uden at skulle lave fadæselovgivning

jeg vil gerne høre

hvis nu en taxa kører over grænsen skal

et andet spørgsmål hvorfor løser regeringen ikke de uløste problemer først

der nu skal udføre ordrer fra ministeren når nu loven skal køre og

men jeg synes at ministeren med det her bare skubber problemet til tyskland og så må tyskland løse problemet er det en solidarisk måde

om kommer med pas og rejsepapirer som er udspecificeret

tager med et tog hvor man kan købe en billet

rejsesituationer og at det personale

vi afslutter afstemningen for stemte to og tyve imod stemte syv og halvfjerds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

diagnose så hurtigt som muligt så de

så hurtigt som muligt når det så er sagt

jeg også at vi som politikere bør overlade det til de rette fagfolk og eksperter

vurdere hvilke diagnose og behandlingsmetoder der gavner patienterne bedst muligt jeg tror ikke at der er nogen af os politikere

tekniske område forslagsstillerne mener at den test vi anvender i danmark ved mistanke om borrelia er for usikker derfor

en ny strategi på området der skal give mulighed for at der kan anvendes andre test i danmark

test i bemærkningerne til forslaget henviser forslagsstillerne til en artikel i information tilbage fra to tusind og ti

kritiserer den anvendte test i danmark i stedet peger eksperterne i

test den såkaldte western blot test som skulle være mere præcis når en borreliainfektion skal opdages som jeg indledte med at

må valg af den rette diagnose og behandlingsmetode baseres på en faglig

i danmark har fagfolk og eksperter for nylig vurderet hvilken borreliatest der fagligt set bedst giver mening tre lægefaglige selskaber i danmark dansk selskab for infektionsmedicin dansk

selskab og dansk selskab for klinisk mikrobiologi har senest i to tusind og fjorten opdateret de danske retningslinjer på området sundhedsstyrelsen og statens serum institut konstaterer på den baggrund at der allerede findes opdaterede og klare retningslinjer for diagnostik og behandling af borrelia retningslinjerne udtrykker dermed også en bred faglig konsensus på tværs af de tre faglige selskaber retningslinjerne er i øvrigt i generel overensstemmelse med lignende retningslinjer i de øvrige nordiske lande og i eu hvor den samme test som vi bruger i danmark også bliver anvendt som jeg har fået oplyst af sundhedsstyrelsen og statens serum institut er der ingen test der er fuldstændig fejlfri hverken den ene eller den anden test for den sags skyld og derfor understreger både

sundhedsstyrelsen og statens serum institut også

test aldrig vil kunne stå alene når en fagperson skal vurdere om en patient har borrelia eller ej

borrelia for eksempel rødme omkring bidstikket vil derfor også altid indgå i den faglige vurdering der findes altså nogle klare og opdaterede retningslinjer der udtrykker en bred og faglig konsensus på området

dokumenteret høj grad af følsomhed og er tilstrækkelig specifik til at kunne anvendes som test

de danske retningslinjer flugter i øvrigt generelt

ved at de modtager den udredning og behandling der fagligt set bedst giver mening det kan vi blandt andet sikre ved at skabe den størst mulige åbenhed om det faglige grundlag der er på området og derfor vil regeringen også i løbet af to tusind og seksten tage initiativ til et ekspertmøde i regi af sundhedsstyrelsen her kan danske eksperter på området relevante faglige selskaber patientforeninger med videre drøfte de danske diagnose og behandlingsmetoder for flåtbårne infektioner

skabe en endnu større åbenhed omkring udrednings og behandlingsmetoderne alt sammen for at sikre den størst mulige tryghed hos de danskere der rammes af en flåtbåren

det er jo blevet sådan at vi der færdes i naturen faktisk er klar over at vi skal passe på bevidstheden er blevet meget større og det er ikke længe siden jeg så en artikel hvor overskriften var at skovflåten er skovens

farligste dyr

og tager gummistøvler på og undersøger mig selv

og det gør altid indtryk på mig når jeg hører om borgere eller venner og bekendte som er blevet stukket af en

socialdemokrater er det helt afgørende at uanset

den danske befolkning have den bedste diagnostiske mulighed altså

man fejler hvis man fejler noget på samme måde er det også vores holdning at de behandlingsmæssige metoder der anvendes i danmark

at anbefale og

de rammer og anbefalinger man har i dag rent faktisk er opdaterede og bygger på den bedste viden

der står i beslutningsforslaget her

man ønsker en ny strategi

og statens serum instituts holdning altså at man netop har en opdateret strategi fra to tusind og fjorten som bygger på faglig enighed og at den er opdateret lad mig blot citere et par enkelte ting fra det der er klaringsrapporten

borreliainfektioner og den er altså fra foråret to tusind og fjorten der står der helt

beslutningsforslaget her handler om i forhold til

testen og jeg citerer påvisning af specifikke antistoffer er fortsat første valg og det er altså

testen og så står der efterfølgende

ikke vist at supplerende immunoblot metoder forbedrer den diagnostiske nøjagtighed ved måling af specifikke

derfor må jeg sige at jeg synes at beslutningsforslaget rammer forbi det der er fagligheden og det der er anbefalingerne og derfor er det min faste overbevisning at patienterne kan være trygge og rolige ved

de bedste anbefalinger

de tre videnskabelige selskaber for mikrobiologi infektionsmedicin og neurologiske sygdomme altså lige nøjagtig dem der ved allermest om sygdommen borrelia som er kommet med de her anbefalinger beslutningsforslaget lægger

for at vi kan undersøge det nærmere og der synes jeg at sundhedsministerens forslag om et ekspertmøde til næste år er en rigtig god idé jeg er nemlig ikke bevidst om og det kan godt

skulle være en stor udfordring at man ikke kommer i tilstrækkelig hurtig behandling

sidste der også bliver lagt op til i forbindelse med med beslutningsforslaget er det her med om der skal bruges andre test

af samme opfattelse som sundhedsministeren

være mig som socialdemokraternes sundhedsordfører der skal stå her på talerstolen i folketinget og sige hvilke test der skal bruges her ønsker jeg at dem der ved bedre end socialdemokraterne i almindelighed skal træffe beslutningen og at det skal være fagligt og videnskabeligt

at vi i den fortsatte udvalgsbehandling vil kunne drøfte hvordan vi eventuelt kan nå frem til en fælles betænkning eller beretning på det her område

synes det er en rigtig god idé at vi sammen i ordførerkredsen og blandt interessenterne får en drøftelse

også en opdatering på det her område i løbet af to tusind og seksten når ministeriet indkalder os så jeg siger med andre ord at socialdemokraterne

arbejder konstruktivt frem mod at vi får belyst de dele som kunne gøre at vi også i fremtiden sikrer at vi rettidigt får den bedste diagnostik og behandling af borreliainficerede patienter

for at dansk folkeparti rejser debatten om hvordan vi sikrer den bedst mulige behandling og diagnosticering af borreliapatienter jeg har de seneste uger modtaget et stort antal mails fra mennesker som

familiemedlemmer eller bekendte som er berørt af borrelia nogle mails har jeg svaret på og nogle har jeg desværre ikke nået at svare på

til de mange mennesker som har bidraget med viden og med indsigt

omkring flåtbårne infektioner og jeg

udgangspunkt i bemærkningerne til forslaget nemlig at diagnoser skal stilles så hurtigt som muligt så patienterne kan blive behandlet så hurtigt som muligt bedst mulig behandling og diagnosticering handler imidlertid ikke kun om borreliapatienter alle danske patienter skal sikres ret til den bedst mulige behandling og hurtig diagnosticering næste år fremsætter regeringen et lovforslag som vil sikre at alle danskere får ret til hurtig udredning og behandling inden for tredive dage uanset om man er patient med fysiske eller psykiske diagnoser ud over retten til hurtig udredning og behandling

afgørende at man som patient i det danske sundhedsvæsen tilbydes behandling og udredning af høj kvalitet baseret på et evident grundlag ligesom de metoder som sundhedsprofessionelle bruger skal stemme overens med de aktuelle retningslinjer på området

som et bidrag til diagnosticering af borrelia jeg er ikke læge og jeg har heller ikke den sundhedsfaglige baggrund der giver tilstrækkelig kompetence til at gennemskue om

testen dækker de behov som korrekt diagnosticering kræver men jeg har noteret mig at statens serum institut sundhedsstyrelsen og de tre faglige selskaber bag klaringsrapporten som sidste år blev opdateret

er den bedst egnede til at påvise specifikke antistoffer

borrelia og er sammenfaldende med de retningslinjer som man i de øvrige nordiske lande og eu lægger til grund for diagnosticering de meldinger har vi fra venstres side tillid til de praktiserende læger har en fornem og en vigtig opgave som den forreste fremskudte del af vores sundhedsvæsen derfor er det væsentligt at de praktiserende læger er opmærksomme på de kliniske symptomer som kendetegner en borreliainfektion en test gør det ikke alene uanset om det

at de praktiserende læger spiller sammen med det øvrige sundhedsvæsen både i regionerne og i kommunerne for at sikre patienter en optimal behandling regeringen har sammen med kl og danske regioner besluttet at fremlægge en samlet plan for det nære sundhedsvæsen en plan som skal bidrage med anbefalinger til hvordan vi undgår at fremtidens patienter

tilbydes behandling i det rette regi det

som også adresseres i nogle af de mange mails jeg har modtaget for nylig læste jeg en artikel

i forhold til opmærksomhed på både risici og forebyggelse ligesom både specialister og praktiserende læger skal i spil og jeg deler det udgangspunkt at de praktiserende læger spiller en helt central rolle i forhold til diagnostik ligesom der er et behov for at vi til stadighed er opmærksomme på forebyggelse og information

forslaget hvilken økonomi forslagsstillerne lægger til grund for en realisering af en ny strategi for flåtbårne infektioner der er således ikke beskrevet hvilke udgifter der må påregnes til implementering af en ny strategi

forslaget hænger det blandt andet sammen med økonomien bag forslaget der som nævnt ikke er beskrevet jeg nævnte tidligere at de mange mails har gjort indtryk fra venstres side vil jeg gerne tilkendegive at kan vi i udvalget blive enige om en indberetning eller et ekspertmøde som ministeren foreslår hvor der er fokus på også at lytte til de patientforeninger som repræsenterer

så vil vi gerne støtte op om det initiativ og vi vil gerne bidrage til at fremme

endt med at tage til udlandet for

det koster dem dyrt der er ingen tvivl om

nogen af os ønsker at

diagnose og en behandling man kan bruge så jeg

der handler snævert om diagnostikken og behandlingen som er det der beskrives i den

de forskellige faglige selskaber har lavet der er også et rigtig vigtigt element

fra betænkelig ved at folketinget skulle gå ind og vælge specfikke metoder

dansk folkeparti lægger op til jeg kan se ordføreren ryster på hovedet

anden metode som der henvises til

give falsk positive resultater det er

falsk negative resultater derfor er det jo uhyre vigtigt at holde fast i at det kliniske er rigtig rigtig væsentligt i den her sammenhæng og det kræver jo efteruddannelse af læger

varetage opgaven og ved at der både kan være falsk negative resultater ved nogle test

dermed kan man ikke være fuldstændig sikker på at diagnosen borrelia kan udelukkes jeg synes faktisk det er en god idé at ministeren lægger op til at styrelsen kan indkalde til en form for ekspertmøde hvor man inviterer de forskellige parter

og ikke mindst de patienter som jo har

kan gøre det bedre jeg tror

tager den kritik alvorligt vil frustrationen forståeligt nok vokse

og det gælder både sundhedsstyrelsen men også resten af sundhedsvæsenet

indarbejde patienternes erfaringer og

baggrunden for den sygdom de oplever lydhørhed

vi se på om det kan gøres bedre liberal alliance finder imidlertid ikke grundlag for at modsige eksperters og sundhedsstyrelsens

vurdering af at den nuværende elisa

fungerer dårligere end andre på baggrund af vores nuværende viden støtter vi derfor ikke

om at indføre en ny strategi vi vil dog følge udviklingen

anvendes også i de andre nordiske lande og i eu

ens det fremsatte

går på at indføre andre test

nævnes en test ved navn western blot formålet med forslaget er at få patienter hurtigere i behandling men det som jeg har fået oplyst er at i de lande hvor western blot testen benyttes er det oftest med henblik på et ekstra tjek i de tilfælde

man bruger altså western blot testen

for at undgå falsk positive svar og dermed at sætte patienter i behandling for borrelia uden at de rent faktisk har haft borrelia indførelse af western blot som anden test vil derfor ikke have betydning for de patienter som er testet negativt og vil derfor ikke give hurtigere behandling når western blot testen anvendes som første test

det vil sige at man heller ikke ved at bruge western blot som første test

opnå at patienter kommer hurtigere i behandling der er åbenbart stor usikkerhed ved de kendte test og flere patienter oplever utilfredsstillende forløb det er de fagprofessionelle som skal foretage det faglige skøn og ikke politikere i det videre arbejde bør vi undersøge og se på

på de kliniske tegn og om man kan igangsætte hurtigere behandling på baggrund af kliniske tegn og hvad ulemperne og

selv om det senere skulle vise sig at patienten ikke havde borrelia

ligeledes skal vi undersøge

i hvilket omfang man ved negativt testresultat gentager testen efter to fire uger som er den tid der kan gå før antistofferne kan måles ved de nævnte antistoftest og vi skal se på hvilken betydning det kan have for hurtigere behandling og om det kan nedbringe antallet af patienter med

og hvis de kan hvorfor de så kan det når retningslinjerne overordnet er ens det synes jeg

så jeg er enig i at vi er nødt til at se på hvordan

ministerens forslag om

sig misforstået af det danske sundhedsvæsen og flere har søgt hjælp typisk i tyskland eller polen og typisk

på ingen måde er i tvivl om patienternes oplevelser og heller ikke om at de oplever de symptomer som de beskriver

fordi der er så mange stemmer i den her debat

talt med

i flåtbårne infektioner og sidder på det der hedder klinisk center for vektorbårne infektioner på odense universitetshospital

jeg og ned her og det han sagde var

nogen der har sympati for at det her er en stor udfordring så er

og han anerkender fuldt ud at vi står over for en stor opgave

så han er slet ikke uenig i at der er en stor opgave foran os

en anden test men som ordføreren for

alliance også var inde på så har den

betyder at patienterne nok bliver diagnosticeret med borrelia men måske egentlig fejler noget andet man kommer så på en langvarig antibiotikakur som faktisk ofte tager nogle symptomer

set måske slår noget af det ned som man egentlig fejler problemet i det er ifølge overlægen her at vi faktisk nogle gange kommer til at behandle i blinde

det er selvfølgelig et stort problem for vi vil jo gerne være rigtig dygtige til at diagnosticere korrekt

sådan set fejler noget helt andet og måske noget meget alvorligt

jeg egentlig har taget det her beslutningsforslag og den her problemstilling og hvor meget vi også i alternativet gerne vil nå frem til

en løsning der kan sikre en bedre diagnosticering og en hurtigere behandling for det der står tilbage

er brug for skal tilvejebringes for os er det vigtigt at det arbejde så udføres i samarbejde med nogle af de allerdygtigste eksperter på området

klinisk center for vektorbårne infektioner som er et nyt center der blev

for et år siden de forsker faktisk i det

inddrager patienterne i det videre arbejde

behandlingsstrategi og det arbejde vil vi gerne tilskynde til

få sat i gang ministeren nævnte et ekspertudvalg det kan vi godt støtte op om jeg har selv skrevet at vi kunne opfordre til at man nedsætter et udvalg der skal se på om der er behov for en ny behandlingsstrategi og i givet fald

arbejdes hen imod den mest fagligt og klinisk valide metode til at diagnosticere og behandle de vektorbårne infektioner

jo politikere og ikke læger eller forskere og derfor giver det for mig heller ikke nogen mening at vurdere

den ene test er bedre end den anden det har jeg ingen forudsætninger for

jo egentlig at den her sag minder lidt om noget af det andet som vi diskuterer meget for tiden

nemlig hpv hvor der også er en ret udtalt mistillid til om vi nu kan stole på at det vi foretager os er

for folk der synes som politikere har et ansvar og svaret for mig er ikke at vi puster til mistilliden svaret er at vi tager ansvar for at få systemet til at fungere

at indkalde til en eksperthøring

skridtet videre på den måde at det

her for mig egentlig er knyttet til det samme som også var min pointe da vi diskuterede

i radikale venstre mener vi har brug for åbenhed og gennemsigtighed og derfor gerne ser at vi får lavet et

egentligt analyseinstitut hvor alle vurderingerne er fuldstændig åbne

så man kan have tillid til dem det mener jeg er vores politiske ansvar

være at dansk folkeparti vil være med til at arbejde

gerne række hånden ud

både været hævdet at den tyske western blot er bedre og mere bredspektret og også at førende danske eksperter på området har personlige økonomiske interesser i brug af

testen begge dele taler for

i sf sympati for dansk folkepartis

beslutningsforslag samtidig mener vi dog ikke at det skal være folketinget der går ind og definerer hvilke præcise behandlinger sundhedsstyrelsen skal anbefale danske læger men det tror jeg nu altså heller ikke

dansk folkeparti mener idet de klart understreger i deres bemærkninger til forslaget at forslagsstillerne ikke vil tage stilling til hvilken test der er bedst det har vi sundhedsstyrelsen til og derfor bør der

også være et armslængdeprincip mellem lovgivningen herinde og hvilke behandlingsformer man tilbyder jeg hører heldigvis også som jeg indledte med at sige at der er en fælles interesse for at gøre noget videre i den her sag

i dag som kan tages med i den

videre udvalgsbehandling som vi selvfølgelig i sf ser frem til så kunne vi der i fællesskab finde frem til nogle løsninger der kan give behandlingen af borreliainfektioner et løft i danmark det skylder vi

befolkningen og ikke mindst i en tid hvor antallet af borreliainfektioner stiger

små flåter bærer rundt på stadig flere

vi vil gerne trække i en anden retning

innovation og nye behandlingsmetoder og hvad ved jeg

det kommer til stykket

forskellige problemstillinger der er

hjælp i danmark de er faktisk blev kastet rundt fra den ene afdeling til den anden

mange andre test end western blot

er blot den jeg nævner i forslaget der findes andre test og de har alle sammen forskellig følsomhed i forhold til

viser men mange af dem

bliver faktisk hjulpet

en gang imellem godt må lytte til og ikke bare tro på

sundhedsstyrelsen og alle dem kan klare det hele selv

sige hvad pokker laver vi andre så herinde så behøver vi slet ikke at være her jeg lytter til de borgere og på et tidspunkt fik jeg det

folk der har været ramt af borrelia og som er blevet hjulpet andre steder hedder det jo

der skal en ny retning til hvis vi vil noget på det her område kunne

fantastisk hvis det var i danmark vi sagde at vi ville afprøve nogle ting

mange nu er konservative ikke her i dag

er ret konservative med man vil vælge

patienter der får en bedring i andre lande og fandt ud af hvad det er der gør at de bliver hjulpet mange af de historier jeg hører

er mennesker der bliver sygemeldte jeg tror det var fru jane heitmann der sagde det her

skriver om sin mand han har været hos neurolog dermatolog reumatolog øre næse hals læge gastroenterolog infektionsmedicinsk afdeling og senere senere igen på gastroenterologisk

hvad koster det samfundet at vi faktisk har yngre mennesker der ikke kan komme på arbejde

det er den bekymring jeg har og det er den bekymring jeg deler med de mennesker som

af den her sygdom det er et eller andet pokkers lille dyr som

og lige netop det her med økonomiske interesser

gennemsigtighed og

i flere år det synes jeg

vi skal tage i betragtning jeg synes der er nogle ting der råber til himlen når der er så mange mennesker der ikke kan få hjælp men

vi skylder borgerne i danmark der har en sygdom som de ikke kan blive kureret for at de får en ordentlig udredning det nytter ikke noget at vi har en hurtig udredning

som som lider og som må selvmedicinere sig

ressourcer og økonomi der kan blive behandlet

og jeg er glad for at vi kan gå videre og

beretning om hvordan vi kommer videre og hjælper de mennesker

det skylder vi dem vi sidder her for de borgere der er i danmark

dem der har en diagnose som man ikke lige kan udrede

tage det op i udvalget og få lavet en beretning så vi

famler i blinde også med diagnostikken

lægen fra odense sige at der ligger en stor opgave forude hvorfor prøver man

her vil jeg meget gerne høre ordføreren om ikke ordføreren mener at de der skal vise vejen er dem der ved bedst

dem som sammenligner hvad man gør i andre lande for at vi kan være sikre på at vi gør det bedste for alle

vi

til vedtagelse udsættes til tirsdag den femtende december dette år

indledningsvis ordet til ordføreren for for

da det er uholdbart at man som borger har svært ved at få tid hos en af de privatpraktiserende læger vi anser det derfor for nødvendigt at vi i folketinget forholder os til det og fremkommer med løsninger der kan afhjælpe udfordringen

sikrer at alle uanset hvor man bor kan få den samme hjælp når man er syg det er grunden til at vi

og jeg glæder mig til at høre ministerens svar på de spørgsmål

flere patienter tilmeldt klinikken og helt overordnet svarer

de eksisterende klinikker at de samlet set har plads til at kunne tage flere patienter ind opgørelsen fra to tusind og fjorten viste at de faktisk havde plads til at optage tohundrede

patienter så den aktuelle status er altså hvis vi ser på det samlede antal

praktiserende læger i hele landet at der ikke er mangel på læger men hvordan ser det så ud

vi ser fremad bliver der uddannet for få læger i de kommende år også her er det korte svar nej i danmark uddanner vi historisk mange læger også efter international målestok og der forventes et stigende antal læger i de kommende år konkret tyder lægeprognosen som sundhedsstyrelsen har udarbejdet på at stigningen fortsætter frem mod to tusind og fem og tredive i perioden fra to tusind og femten til to tusind og fem og tredive forventes antallet af speciallæger i almen medicin at stige med en og tredive procent i to tusind og ni blev optaget på medicinstudiet på landsplan øget med to hundrede nye pladser og i to tusind og femten blev det besluttet at øge optaget på lægeuddannelsen på aalborg universitet med halvtreds pladser vi kan altså svare nej på spørgsmålet om hvorvidt der samlet set

om hvorvidt der bliver uddannet for få læger men er der så ikke nogen udfordringer med

det spørgsmål er jo til gengæld og desværre et alt for tydeligt ja der er problemer

ikke godt nok på nuværende tidspunkt oplever man i nogle egne af landet at det kan være svært at få praktiserende læger til

slå sig ned på egnen når en læge vælger at stoppe for

eksempelvis at gå på pension det er slet ikke godt nok og hvis vi kigger på de praktiserende lægers alder kan vi også se at en del af dem står over for at forlade arbejdsmarkedet i de kommende år gennemsnitsalderen har ganske vist siden to tusind og fjorten ligget nogenlunde stabilt på tre og halvtreds år hvis vi ser på alle praktiserende læger i hele landet men over de seneste knap

der også sket betydelige aldersforskydninger inden for lægegruppen i to tusind og fjorten

der flere almenpraktiserende læger under fyrre år men også betydelig flere læger over tres år omkring hver tredje læge var over tres år i to tusind og fjorten hvis man dykker lidt længere ned i tallene kan man også se at lægernes gennemsnitlige alder varierer en smule på tværs af regionerne lægerne i region syddanmark er i gennemsnit to og halvtreds år gamle mens lægerne i region nordjylland

hvis vi zoomer helt ned på kommunalt

man se endnu større variationer og vi kan desværre også se at gennemsnitsalderen på de praktiserende læger i de enkelte kommuner ligger på omkring de tres år det gælder eksempelvis kommuner på tværs af regioner som for eksempel dragør morsø lemvig langeland

i hele danmark for helt overordnet

også om at vi skaber rammerne for og incitamenterne til at de unge læger ikke alle sammen vil arbejde i københavn eller i de store byer at de kan se en fremtid for sig selv og

deres familie for eksempel i nordjylland eller på lolland eller i andre områder længere væk fra de store byer her er jeg helt overbevist om at vi ikke

at se på sundhedsområdet isoleret set det handler i lige så høj grad om at kærester og ægtefæller kan få jobs at der er gode uddannelsesinstitutioner og fritidsmuligheder for børnene at der er en god infrastruktur en god internetadgang ja mange mange mange andre af de ting som man i det enogtyvende århundrede lægger vægt på når

man gerne vil skabe sig en fremtid for sig selv

mange af de ting som vi i regeringen vil tage fat på med vores strategi for vækst og udvikling for hele danmark hvis vi så ser snævert på sundhedsområdet

jo er sådan at det er regionerne der har myndighedsansvaret for at sikre at alle har adgang til en praktiserende læge men fra centralt hold skal vi selvfølgelig sørge for at understøtte det og vi skal medvirke til at sikre at de overordnede rammer også er på plads som et konkret eksempel på et initiativ som allerede er sat i værk vil jeg pege på nogle af de ændringer af sundhedsloven som vi vedtog sammen med den forrige regering og som trådte i kraft den første september to tusind og fjorten vi fik med lovændringen blandt andet indført at regionerne kan udbyde driften af almen praksis klinikker til andre private aktører end læger som så kan drive klinikken med ansatte læger det udvider paletten af muligheder for regionerne til lokalt at kunne sikre lægedækning for eksempel når en læge vælger at gå på pension og for de unge læger giver det mulighed for at arbejde som ansat i en klinik hvis man ikke lige har lyst til eller

større investering og eje en klinik danske regioner har oplyst at der på nuværende tidspunkt på landsplan allerede er etableret ti udbudsklinikker efter de nye regler og flere er på vej det er bare ét eksempel på initiativer der kan medvirke til at understøtte lægedækning i alle egne af landet

meget mere til end det vi har fra regeringens side

sat en række initiativer i søen vi har blandt andet afsat otte hundrede million kroner til en ny pulje til etablering af læge og sundhedshuse i sundhedshusene bliver der mulighed for at lave nogle stærke faglige fællesskaber og finde nogle gode samarbejdsmodeller på tværs af faglighed

højere grad arbejde sammen med andre faggrupper som for eksempel sygeplejersker større fællesskaber kan være med til at understøtte den høje kvalitet og mere effektive arbejdsgange men de kan også være med til at fremme rekrutteringen og

findes heldigvis også rigtig mange gode eksempler på hvordan tilbagegang er vendt til fremgang i sidste måned havde jeg selv fornøjelsen af at besøge et lægehus i skjern hvor de har fået lavet en god lokal løsning under de givne vilkår i skjern er det netop lykkedes

tiltrække og fastholde en gruppe af yngre læger som gerne vil arbejde sammen med andre læger og andet sundhedsfagligt personale midler til større sundhedshuse lægehuse er ét eksempel på et initiativ der kan være med til at understøtte lægedækningen som et andet konkret initiativ fra regeringens side vil jeg nævne

blandt andet undersøges om lægernes honorarpakke kan skrues bedre sammen så den understøtter at lægerne har

i landets yderområder og i socialt belastede områder der er afsat i alt en hundrede og syv og firs million kroner til forsøget i perioden to tusind og femten

ud over de konkrete initiativer som vi allerede har besluttet har vi også behov for at få et bedre overblik over de udfordringer som vi står over for for selv om vi kan svare nej til nogle af de indledende spørgsmål jeg stillede i starten så kan vi desværre også samtidig svare ja til det sidste og dermed

en reel udfordring som vi skal have taget fat på derfor har regeringen også besluttet at nedsætte et lægedækningsudvalg med repræsentanter fra staten lægeforeningen danske regioner og kommunernes landsforening udvalget skal skabe et bedre overblik over fordelingen af læger i bred forstand både læger på sygehusene speciallæger og de alment praktiserende læger og komme med løsningsforslag til

eksempel sygeplejersker lige så godt kan udføre

har aftalt at vi nedsætter et udvalg der skal komme med en plan for hvordan vi styrker det nære og sammenhængende sundhedsvæsen det er et klart formål med arbejdet at borgerne i alle dele af landet

tilbud om behandling og pleje af samme høje faglige kvalitet et vigtigt fokusområde for udvalget er også at vi skal sikre

sygeplejerskerne er rustede til at klare de opgaver som fremtiden byder på for regeringen er det vigtigt at vi har praktiserende læger i alle dele af landet i byerne og på landet og til unge såvel som til gamle vi uddanner som sagt rigtig mange læger og der er som jeg har fremlagt også samlet set lægekapacitet nok men alle de læger vi uddanner arbejder desværre ikke altid lige der hvor patienterne har størst behov for dem vi uddanner lægerne for at de skal behandle patienterne det vil sige os alle sammen alle danskere når vi bliver syge og det kræver selvfølgelig også at lægerne arbejder der hvor patienterne har størst behov for dem og at vi indretter vores sundhedssystem efter patienterne og ikke omvendt jeg har nu i dag redegjort for en række af de initiativer som vi har i pipelinen fra regeringens side og

jeg vil gerne invitere alle her i folketinget til at vi kan arbejde sammen om den her vigtige dagsordenen

den her forespørgsel er en rigtig god anledning til at vi kan få en politisk drøftelse af den vigtige problemstilling og jeg vil også gerne i dag give håndslag på at jeg og regeringen vil opretholde fokus på at sikre at alle borgere har adgang til en praktiserende læge og jeg vil orientere folketinget om status på de initiativer som vi har sat i gang og nu vil

hundrede og seksten praktiserende læger det betyder at man for eksempel på lolland skal vente op til fem uger på at få en tid hos en praktiserende læge det er ikke lang tid siden men det var nok før valget vi med sundhedsudvalget var en tur i nakskov der netop havde problemer med at

rigtig lang tid før man kunne komme til en praktiserende læge

der er læger som har op til

hundrede patienter i de områder hvor der mangler læger det siger sig selv at

være lidt småtravlt og det er nok også der de så har de fem

og specielt de områder der har de her problemer er også dem der har de største udfordringer når vi taler sundhed

der bor mange ældre kronikere og socialt belastede

vi kan se at der er nogle ting der skal løftes

netop på grund af de her udfordringer har jeg selv været på tur i min egen region jeg har været ude at tale med de praktiserende læger og jeg har været ude

haslev det var netop et af de her store sundhedshuse hvor der var flere læger tilknyttet og laboranter og sygeplejersker

konsultationen når der var patienter

som faktisk afhændede deres klinik ikke fordi de gik på pension men fordi de

været glade for deres arbejde og de kunne lide den faglighed der var men de følte ikke samme glæde ved arbejdet mere

vi skal se på hvordan vi sikrer at der er en lægedækning for som det er

jeg har talt med nogle om hvad der er årsagen til at man måske ikke søger de

der er rigtig mange kvinder der bliver læger nu og det er jo rigtig dejligt men vi ved så også at kulturen er at de

gifter sig med en der har en højere stilling

ønsker de statslige arbejdspladser arbejdspladser

hvordan kan vi sikre at vi kan have en privat praksis sammen med en anden og så samtidig have vores gang på sygehuset så vi har begge dele så der kommer faktisk nogle forslag fra lægerne selv om hvordan man

være med til at løse udfordringen netop

siden end i går

fire nordjyske sundhedshuse der er blevet bygget af region nordjylland

de står og samler støv

udebliver mange af dem

vil hellere have deres egen klinik

vi skal finde ud af hvad det er der sker siden

kan få de praktiserende læger ind i de sundhedshuse som man nu har bygget og brugt penge

derfor glæder det mig at vi alle sammen kan være med i den her kamp som det er

at få læger til områder og det glæder mig at vi alle sammen kan være med

det forslag til vedtagelse som jeg gerne vil læse op her

folketinget finder at borgerne i alle dele af landet skal have adgang til en alment praktiserende læge men konstaterer samtidig at der trods regionernes regionernes forsøg er udfordringer med at rekruttere læger til visse områder folketinget noterer at regeringen vil videreføre og iværksætte initiativer der kan understøtte en hensigtsmæssig fordeling af praktiserende læger

der skal opstille mulige løsningsforslag nedsættelse af et udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på blandt andet geografisk lighed i sundhed en pulje på otte hundrede million kroner til etablering af større lægehuse og sundhedshuse et forsøg der blandt andet skal

en ændret honorering kan understøtte at alle borgere fortsat har adgang til en praktiserende læge

praktiserende læger enten

eller regionsklinikker og det fjerde og sidste sted

en speciallæge i huset det er blot for at sige som også sundhedsministeren var inde på de her initiativer er sat i søen og det skal ikke fremstå sådan usandt efter dansk folkepartis ordførers udsagn at de bare står og samler støv for det gør de ikke

finde ud af hvad der er op og ned i den her sag

et skrift i dag om hvilke læger der er i sundhedshusene og som jeg kunne se var det hovedsagelig speciallæger

ikke fordi jeg vil stå heroppe og lyve eller tale usandt jeg refererer bare hvad jeg har læst i medierne i går og det var danmarks radio der havde

der var som jeg siger citater både fra

en ganske hård retorik mellem

i så høj høj grad som jeg kunne ønske som socialdemokraternes ordfører at tage del i de her sundhedshuse som er lavet

stige og det er fuldstændig uacceptabelt set med socialdemokratiske øjne der har jo i mange år været et skarpt fokus på den her udfordring såvel her i folketinget som ude i regionerne og en bekymring i de otte og halvfems kommuner i forhold til det her område her i folketingssalen tog vi mange debatter lange debatter tilbage i to tusind og tretten hvor vi havde en ændring af sundhedsloven som sundhedsministeren også var inde på her gav folketinget nogle nye muligheder til de fem regioner som jo bærer ansvaret for lægedækningen i hverdagen og vi gav dem nye veje at gå for at sikre den her dækning

blot nævne to områder det ene var at vi sikrede at der blev nedsat det der hedder

i hver af de fem regioner og her skulle der

et samarbejde mellem regionen kommunerne de faglige organisationer

anden ting vi gjorde med den ændring af sundhedsloven var at vi gav regionerne en mulighed for at oprette regionsklinikker hvis det viste sig at man ikke kunne få praktiserende læger til

at overtage tomme og ledige

er der stadig selv om vi lavede de her ændringer

forudsigelsen er også at de udfordringer

i den nære fremtid vi bor jo alle også alle

der er medlemmer af folketinget derude i landet og nogle af os bor så også derude i den yderste del af provinsen og jeg ved ikke om nogle også bor der hvor der er særligt socialt udsatte boligområder for mit eget vedkommende

bor jeg selv derude i det det yderste sogn og jeg ved hvor afgørende det er

det er rigtigt som fru liselott blixt også nævnte at det gjorde et stærkt indtryk på et samlet sundhedsudvalg da vi besøgte lolland falster

jeg tror det slog os meget jeg har i hvert fald citeret det mange gange siden at der var fem ugers ventetid på en ikkeakuttid

på lolland det er ikke i orden

og hvorfor er det ikke det ja det er jo fordi det

den fornødne tryghed og tillid til sundhedsvæsenet og det der er

det er at syge borgeres sygdom risikerer

forværres her har vi et ansvar at bære

at gennemsnittet per praktiserende læge er

men rigtig mange ligger langt langt derover og at hver tredje praktiserende læge er over tres år så er alvoren rammet ind regionerne kæmper jo hver eneste dag for at sikre læger og andet sundhedsfagligt personale nok til at løse sundhedsopgaverne de har et skarpt blik på hvert eneste hjørne af regionen for at sikre dækningen med de praktiserende læger og hvad er det så regionerne har

gøre godt med hvad kan de handle med hvad kan de lokke med

i hvert fald vores pligt her i folketinget at være med til at sætte rammerne

også sige at kreativiteten er det samme også lokalmiljøerne og civilsamfundet er rigtig rigtig aktive på det her punkt i at forsøge at gøre det attraktivt for læger

rejse til det er faktisk sådan ude hos os at

aviserne når nye læger kommer og slår sig

da socialdemokraterne sad i regering indtil for få måneder siden havde vi et skarpt fokus på det her de otte hundrede million

som sundhedsministeren nævner der er sat af til sundhedshuse var sat af af den tidligere regering

førte i valgkampen mange diskussioner om hvad vi kunne gøre på det her område også i forhold til om man kunne lave en anden honorering af de praktiserende læger ude i den yderste provins

en stor glæde at vi fik udvidet antallet af lægestuderende i aalborg fordi hensigten og troen

at kigge på det korte sigt og her bider jeg mærke i noget ministeren siger som

socialdemokrater og det er at kigge på hvordan andre faggrupper kan være med til at udvide den faglige kapacitet ude i almen praksis vi ser frem til et fortsat godt samarbejde her i folketinget om det her det skylder vi den samlede befolkning og det skylder vi også ud fra at den sociale ulighed i sundhed blot vil stige

jeg ved også godt at ordføreren for dansk folkeparti heller ikke er den der har støttet og opmuntret de praktiserende læger mest til

her refererer jeg til en debat fru liselott blixt og jeg deltog i på lægedagene for ikke så lang tid siden ude i bella center hvor rigtig rigtig mange hundrede praktiserende læger var samlet

vi har en samlet opgave her i folketinget og jeg synes vi skal hjælpe regionerne alt det vi kan

bakker op omkring det kæmpe arbejde der foregår i regionerne hver eneste dag for at skaffe praktiserende læger til alle hjørner af danmark og når det er nødvendigt fordi der ikke er læger der af sig selv slår sig ned og køber en praksis så opretter man sundhedshuse og regionsklinikker det er af nød og det var det venstre og socialdemokraterne og et flertal her i folketinget gav mulighed for med ændringen af sundhedsloven

jeg har ligesom forslagsstillerne været i praktik hos en alment praktiserende læge og det er jo imponerende når man helt tæt på får lov til at opleve hvad det er for en mangfoldighed af opgaver som den praktiserende læge løser de praktiserende læger er den forreste fremskudte del af vores sundhedsvæsen

via telefonen eller måske via en videokonsultation så er det afgørende for behandling og diagnostik at vi kan mødes med vores egen læge ansigt til ansigt vores sundhedsvæsen bliver mere og mere specialiseret og det er både godt og nødvendigt men det stiller særlige krav til den nærhed som de praktiserende læger også repræsenterer

i vores store landkommune har fuld lægedækning er at man fra sundhedsudvalgets side prioriterer dialogen med lægerne

etablering af større læge og sundhedshuse i yderområderne hvor det kan være svært at rekruttere er en af de muligheder som vi

der nu med det lovforslag som vi jo skal behandle i morgen åbnes op for at andre faggrupper kan blive en del af de sundhedshuse således at vi forhåbentlig kan få fyldt op i lægehuse som det hidtil har været svært for kommuner og regioner at leje ud andre faggrupper som kan flytte ind kan for eksempel være en klinisk tandtekniker en ergoterapeut eller en massør

men mursten gør det jo ikke alene regeringen har netop tilkendegivet at man vil nedsætte et lægedækningsudvalg som skal komme med forslag til hvordan vi sikrer lægedækning i hele landet løsningsmulighederne er mange og det gør ikke noget at man tænker ud af boksen så alle ideer kommer i spil ændret honorering og fokus på kroniske patienter i socialt belastede kvarterer er blandt de mange muligheder som vi fra venstres side ser frem til at afprøve i fremtidens danmark vil vi opleve flere kronikere som kræver både behandling og opfølgning ligesom befolkningens demografiske sammensætning bliver ældre og ældre

vi har allerede set hvad det giver af udfordringer når ældre medicinske patienter desværre alt for ofte ligger på gangene på landets sygehuse frit til skue for

eller klos op og ned ad skyllerum det er ikke i orden regeringen har sammen med kl og danske regioner sat sig i spidsen for at nedsætte et udvalg

minimerer risikoen for at patienter falder mellem to stole men også så vi får set på hvordan vi håndterer de udfordringer der er i forhold til geografisk ulighed

en fælles vedtagelse klar som vi fra venstres side fuldt og helt kan bakke op om endnu en gang tak til forslagsstillerne for at rejse debatten om fremtidens lægedækning i danmark det er et væsentligt politisk

i forhold til den store ulighed i sundhed vi ser

en ulighed som både er geografisk som

venstres ordfører her var inde på men som også som det fremgår af

social også når det gælder adgangen til praktiserende læger ser vi ser vi forskel både når det gælder yderområder men faktisk også i socialt belastede boligområder og det synes jeg er en vigtig pointe det gælder nordjylland og det gælder også

at at der er mangel på læger vi har den fordel at der ikke er så langt til for eksempel amager eller andet men ikke desto mindre ser ser vi altså en koncentration af læger

at udfordre lægerne på deres valg i forhold til hvor de slår sig

så er tilbuddet bare ringere end det er for alle andre der kan komme til hurtigt fem uger betyder rigtig meget hvis man er syg og ikke ikke kan komme på

man har nogle alvorlige symptomer på en sygdom hvor behandling skal i gang hurtigt

derfor er det selvfølgelig ikke i orden ved at vi heldigvis ikke har det problem at der ikke er nogen der står helt uden praktiserende læge

det er vigtigt at huske på at det jo ikke kun er i forhold til almen praksis

et problem det gælder også i forhold til andre specialer hvor vi især når det gælder yderområderne på mange af de sygehuse dér har et stort rekrutteringsproblem

skal huske når vi diskuterer lægedækning at det altså også gælder

andre specialer vi er også

mange af de initiativer som er listet har vi også selv tidligere

synes at det er vigtigt at vi i det arbejde har respekt for det store arbejde som

den her problemstilling tæt inde på livet allerede har gjort

der er jo lavet store omfattende planer sat initiativer i gang

gjort tanker og det er selvfølgelig synes jeg naturligt at bygge videre på dem og inddrage regionerne tæt i det her

andre at regionerne også selv fortæller at de

nogle barrierer for at de kan komme videre med

handler jo blandt andet om fordeling af ydernumre

jeg godt synes at man kunne diskutere

gør det på den rigtige måde i dag eller

et værktøj dér vi kunne bruge der er også det tema

som flere har været inde på der handler om regionernes mulighed for selv at træde til hvis ikke der er en praktiserende læge der vil slå sig

lade det gå i udbud til en privat aktør eksempelvis falck vi har også

en norsk aktør på banen

har bestemt en rækkefølge meget nøje i lovgivningen jeg så gerne at regionerne havde en mulighed for selv

selv vil påtage sig opgaven

hvor man kunne gøre lovgivningen mere fleksibel

hans arbejdsgiver hvorfor det ikke var regionen fordi det

til falck og dermed blev det dyrere

der er mange faggrupper som jeg tror ville kunne bidrage det gør de også allerede i dag men måske endnu bedre

særlig specialuddannelse til sygeplejersker i forhold til almen praksis som ville gøre at de kunne

opgaver jeg ved ikke om den rigtige model men jeg synes

rigtig glad for at der sker noget har gjort det længe og

selv om der i dag er cirka femogtredivetusind praktiserende læger fordelt på cirka to tusind selvstændige lægepraksisser

er det et velkendt problem at der er lægemangel i yderområderne

adgang til en praktiserende læge som muligt liberal alliance ser gerne et udvalg nedsat til at analysere på området og komme med forslag til mulige løsninger vi har tidligere fremført at økonomiske incitamenter kan være med til at motivere læger til at søge til yderområderne og vi ser gerne et forsøg hvor det afprøves om øgede honorarer til læger i yderområderne kan afhjælpe problemet flere læger har dog givet udtryk for at muligheder for ægtefæller og børn har stor vægt i forbindelse med valg af praksis i yderområder så det kunne også være relevant for et udvalg at se på hvilke muligheder der er i den forbindelse hvilket ministeren i øvrigt også nævnte

derudover kunne vi tænke os at et udvalg ser på muligheder og konsekvenser

hvis man ikke regulerede ned i mindste detalje hvor mange patienter en læge må have eller skal have om han må dele sin praksis med en anden læge om han må indgå kompagniskab med andre læger om han må flytte ti

ned ad gaden og så videre

måske kunne flere læger have større glæde af at være læge hvis

hvis der åbnes op for at lokaler i sundhedshuse kan udlejes til en bredere kreds af personer tilknyttet sundhedsvæsenet det kunne gøre det mere spændende og fagligt attraktivt at flytte til yderområder hvis der er samlet et professionelt team under samme tag samtidig vil det give bedre betjening af borgere at flere specialer er samlet i samme hus og i øvrigt kunne det være fint for kommunerne at få en indtægt i stedet for at stå med tomme lokaler så liberal alliance støtter

blive på sygehusene frem for at slå sig ned i almen praksis

for plo som viste mig en meget fin graf der gabte rigtig meget

med de praktiserende læger hvor det går nedad og hvordan

speciallægerne i almen medicin til at vælge

for eksempel nordjylland vestjylland vestsjælland og på lolland

synes er vigtigt handler det her jo ikke kun om yderområderne men også om at det er et socialt problem fordi det rammer de socialt udfordrede

og vi synes i alternativet det er positivt at regeringen har nedsat et lægedækningsudvalg og

de praktiserende læger selvfølgelig er repræsenteret i det her udvalg og når vi synes at lægernes holdning er rigtig vigtig handler det

er ikke mange praktiserende læger der ønsker at være for eksempel ti eller tolv læger i et lægehus

den fremadrettede strategi i forhold til forslaget om at indføre en bonusordning hvor man vil bruge en hundrede og syv og firs million

gøre det attraktivt for læger at slå sig ned i provinsen er vi mere skeptiske i alternativet vi mener at økonomiske incitamenter måske kan fungere som et hjælpemiddel i en begrænset periode men

på grund af økonomien at en læge vælger at slå sig ned i et yderområde men vi anerkender forsøget og glæder os til at se hvad resultaterne

provinsen fordi der ikke er arbejde til deres partner fordi der ikke er skoler fordi der ikke er særlig mange tilbud i forhold til foreningsliv

det er også noget af det som plo har peget på i bilagsmaterialet

der kommer flere og flere kvindelige læger jeg tror at

af de medicinstuderende der er kvinder det i sig selv giver jo en kønsmæssig udfordring som

helt andet aspekt i den her debat men som jeg tror vi skal tage med i overvejelserne

at vores fremtidige læger primært skal være kvinder

hvis vi køber ordføreren for dansk folkepartis præmis om at kvinderne

svært at finde mænd nok der er højere uddannet så

arbejde lidt på forestillingerne i forhold til

problem med lægerne i yderområderne er jo

handler rigtig meget om at vi skal gøre det attraktivt i det hele taget at slå sig ned i yderområderne og når vi ser de nedskæringer der for nylig

optik bekymrende fordi det faktisk er noget af det der får familier til at vælge at slå sig ned i yderområderne det er sådan set når der er nogle gode uddannelsestilbud

er nogle gode kulturtilbud og det synes vi at vi skal være rigtig opmærksomme på i det fremtidige arbejde så når vi diskuterer hvordan vi får dækket lægebehovet i hele danmark

blikket op i helikopterperspektiv hvordan vi generelt gør det mere attraktivt at arbejde og bo i hele landet som det er nævnt

hvis der ikke er læger nok til at sikre almindelig lægebehandling vi glæder os til den videre debat vi tager det her område meget alvorligt og vil følge det nøje og vi

en stor tak til dansk folkeparti for at rejse debatten og også til ministeren for faktisk at tage problemet alvorligt for jeg og alternativet mener at der er brug for

fordoblede optaget på lægeuddannelsen i aalborg

at tænke helt ud af boksen i radikale venstre

tænke videre i forhold til de fælles sundhedshuse at kigge på specialeplanerne

gerne tage det op i danske regioner og fortsætte

der tænker hvis vi ønsker at bevare den personcentrerede

familielæge i almen praksis

dog gerne pege på en række faktorer der burde kunne hjælpe os

vi mangler almene medicinere der ønsker at nedsætte sig i almen praksis når man er i en mangelsituation rammer det først og fremmest

landets yderområder og de socialt belastede områder fordi de ydernumre der ligger der er mindre eftertragtede

være flere årsager til på den ene side kan det være svært at få ægtefællen og

eventuelle børn med ud hvis man som familie ikke har en tilknytning til området i forvejen på den anden side er ydernumrene i de her områder

belastet af mange patienter fordi man i forvejen mangler læger og samtidig står man ofte belastet patientgruppe der har en flerhed af både sundhedsmæssige og sociale problemer så det kommer sådan set til at bide sig selv lidt i halen hvad kan vi gøre ved det

at vi ikke kan løse problemet

samarbejde og en fælles aktiv indsats

sundhedsministeriet danske regioner og kl på den anden side og uden smidighed og samarbejde og forhandlingsvilje

har krav på at kunne nå frem til helst en familielæge inden for en rimelig afstand for det andet

er det vigtigt at vi som samfund fremadrettet motiverer flere lægeuddannede til at blive almene medicinere for det tredje er at vi sikrer at de færdiguddannede almene medicinere har lyst til at arbejde i en almen praksis det sidste er desværre langtfra tilfældet i dag

så vidt jeg er oplyst faktisk står med otte hundrede færdiguddannede der har valgt en anden lægekarriere for det fjerde må

finde frem til nogle overgangsmodeller eller definere nogle særlige ydernumre hvor man for eksempel kan arbejde med en fire

burde se fordomsfrit på muligheden for økonomisk kompensation i en overgangsperiode til de læger der satser på at slå sig ned i

yderområde eller et socialt belastet område

hvor der kan være nogle patientgrupper med store sundhedsmæssige og sociale problemer

og flere konsultationer

motivere engagerede og dygtige læger til at slå sig ned i et yderområde

socialt belastet område samtidig må kommuner og regioner i et samarbejde med plo forsøge at skabe nogle rammer for lægevirksomhed der giver nye unge læger lyst til at slå sig ned med hele

familie det kræver blandt andet en mulighed

til den medfølgende mand eller hustru

kræver nogle bedre faglige rammer

bedre og måske billigere muligheder for at få kollegaer i enten

eller sundhedshuse jeg ved godt at det sidste har været forsøgt med vekslende held flere steder men forsøget bør gøres igen

sundheds og ældreminister glæder det mig rigtig meget at vi i folketinget kan arbejde sammen om den her vigtige dagsorden og jeg vil også meget gerne kvittere for den brede opbakning der er til regeringens initiativer til at

sikre en bedre fordeling af de praktiserende læger

med puljen på de otte hundrede million kr som vi har afsat til etablering af læge og sundhedshuse forsøg med honorarpakke målrettet landets yderområder og socialt belastede områder vores beslutning om at nedsætte et særligt lægedækningsudvalg og vores arbejde sammen med kommunerne og regionerne om

fokusere på udbygningen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen der er behov for løsninger på den korte bane

behov for løsninger på den lange bane

meget enig med den ordfører jeg tror det var fra enhedslisten der

vi ikke kun har fokus på fordelingen af de alment praktiserende læger at det ikke kun er her vi har udfordringer men at de rækker ud over det det er jo også baggrunden for at det særlige lægedækningsudvalg som vi

repræsentanter fra staten lægeforeningen kommunernes landsforening og danske regioner ikke alene skal have fokus på fordelingen af de alment praktiserende læger men skal skabe overblik over fordelingen af læger i bred forstand altså både læger på sygehusene speciallæger og de almenpraktiserende læger og dermed komme med løsningsforslag til hvordan man kan sikre en bedre lægedækning

gerne kvittere for alle de positive kommentarer til det arbejde vi nu har sat i gang jeg glæder mig meget til det videre samarbejde med folketingets